uffe elbæk og carolina magdalene maier forespørgsel nummer

fra statsministeren har jeg modtaget breve om at det efter statsministerens indstilling ved kongelig resolution den syttende december blev bestemt at ressortansvaret for forskellige it opgaver der vedrører

nationale forskningscenter for arbejdsmiljø overføres fra beskæftigelsesministeren til ministeren for offentlig innovation

første januar to tusind og nitten og at ressortansvaret for forskellige it opgaver der vedrører det kongelige danske musikkonservatorium overføres fra kulturministeren til ministeren for offentlig

at vi har rigtig mange dygtige ansatte i forsvaret som løser opgaverne både herhjemme og i udlandet stort set dagligt men hvis vi kommer i en situation hvor vi får brug for ekstra personel

det her er ikke decideret nogen tanke der har groet i socialdemokratiets baghave men vi bakker selvfølgelig op om den aftale

vi har lavet vi mener sådan set

kan klare det frivilligt når

at have noget krav det er udelukkende frivillige der melder sig vi så

der var tilstrækkelig mange der meldte sig frivilligt så vi kan løse en del ad den vej og ligesådan er vi

forsvaret er en rigtig god arbejdsplads spændende og interessant arbejdsplads der gør at at stort set alle

melder sig frivilligt

man kan mobilisere yderligere i tilfælde af krise og krig og at man kan opbygge mobiliseringskompagnier og der er tre forslag til hvordan man kan gøre det det

er at man kan udvide den generelle periode som værnepligtige skal stå i totalforsvarsstyrken fra tre til fem år i dag har de altså op til tre år det udvider vi

så kan man også forlænge den maksimale tjenestetid for værnepligtige fra tolv til fire og tyve måneder det er jo sådan i dag at der er forskellige værnepligtstider alt afhængigt af hvilken tjenestegren man er inden for

man så landet på at det kan være op til fire og tyve måneder det er der for så vidt heller ikke de store problemer i som vi ser

at det næste element drejer sig om at man til tidligere ansatte som har været ansat

hvis forsvaret får brug for dig fra du har forladt forsvaret og helt indtil din pensionsalder det er der nogle der synes er et voldsomt indgreb og det er det vel også hvis man sådan kigger på det i en almindelig sammenhæng

arbejdsgivere også hellere vil have at folk melder sig frivilligt

vi har brug for folkene og tidligere ansatte besidder altså en

være vældig interessante at få med ind når man skal opbygge de

så derfor er det rigtig relevant at diskutere hvordan tidligere ansatte kan bruges i

den her sammenhæng det som man så siger fra hkkfs side bla

er at det er meget at pålægge og er der nogle undtagelsesbestemmelser kan der være nogle dispensationsmuligheder

og komme ind og gøre tjeneste det kan man gøre sammenlagt i op til seks og tredive måneder altså i tre år

hvad så når man har været inde som man skal i den her periode skal arbejdsgiveren så tage vedkommende tilbage igen det er den slags ting som jeg håber

før at der er nogen der har gjort opmærksom på det og vi medvirker gerne

foreslået her så det er ikke sådan at vi løber af pladsen men vi synes det er relevant at få diskuteret om for eksempel også folk der er blevet afskediget

der er en lang række sådan lavpraktiske ting og sager som jeg håber hele forligskredsen og folketinget vil diskutere i forbindelse med det her lovforslag således at

kommer i den situation at vi skal aktivere

tidligere ansatte og værnepligtsdelen

så gør det med åbent sind og ikke bare siger vi får nok ikke brug for det alligevel så kan det være lige meget nej vi er nødt til at lave lovgivning ud fra at vi kan stå i den situation at vi får brug for det og derfor skal vi også tænke os godt om inden og under udvalgsarbejdet tusind tak

lovforslag så vil jeg i hvert fald på dansk folkepartis vegne rigtige gerne tage

udmøntning af vores forsvarsforlig

en af de dele som vi i dansk folkeparti i høj grad kæmpede for at få ind i forsvarsforliget

er det jo det her med at vi udvider perioden man skal stå til rådighed for totalforsvaret i fra tre til fem år og vi opretter mobiliseringskompagnier med fem års pligt eller man kan blive indkaldt til til yderligere tjeneste indtil fem år efter afsluttet tjeneste ud over det

få nogle rigtig fagligt kompetente soldater

i hjemmeværnet og forhåbentlig vil der være nogle af dem som får smag for livet som hjemmeværnssoldat når

det her forslag betyder jo i praksis at vi genopretter reserven i danmark

at bygge på en stor reserve

hvor man kan have rigtig mange soldater for relativt få penge hvis vi ser mod

finland så har de et land som i

faktisk i finland inden for relativt kort tid mobilisere tohundrede og halvtredstusind soldater hvis

skulle få brug for det og det kan man fordi man har et forsvar bygget på en meget stor reserve

vi skal have den finske model en til en i danmark men vi synes i dansk folkeparti at det er rigtig fornuftigt at have den her reserve

får behov for det i en krigs eller krisesituation det er jo også rigtig fornuftigt når man ser den situation vi er i rent økonomisk lige nu hvor der er højkonjunktur der giver det rigtig god mening at vores soldater går ude på arbejdspladserne og holder hjulene i gang

så at sige lægge værktøjet og samle geværerne op og på den måde bidrage til danmarks sikkerhed det er noget af det der er rigtig fornuftigt ved et forsvar med en stor og stærk reserve

som vi i dansk folkeparti vil forfølge yderligere vi ser rigtig meget potentiale i reservestyrker

gøre den mere slagkraftig vi kunne også gøre den mere langtidsholdbar i den situation

vi må håbe at vi ikke får brug for det men

kunne hvis man har en stærk reserve vi vil også kunne opstille reservebesætninger til vores skibe vi er jo

dårligt nok har en besætning per skib i mange andre lande har man op til tre besætninger per skib i sit søværn og på den måde

er man mere robust det er det vi gerne vil i dansk folkeparti med vores forsvar vi vil have et mere robust forsvar og det er det her vejen til derfor kan vi fuldt og helt støtte

mellem danmark og finland med hensyn til alliance med

med hensyn til hvordan man skal forsvare

er meningsløst at bruge finland som eksempel

et forsvar bygget på reservestyrker altså hvor mange soldater man egentlig

jo selvfølgelig godt være at man kan tillægge det den der værdi at nato skal stå for forsvaret af danmark men nato alliancen er jo kun så stærk som dens

medlemslande er og for dansk folkeparti er det vigtigt

bidrager til nato alliancens styrke og at vi ikke bare læner os tilbage

sådan at vi får brug for nato alliancen der mener vi også

værnepligten men også vil forlænge den periode

forhold til de tidligere ansatte man kan sige at

også danske soldater langs den

og det tror jeg egentlig er en forkert vej at gå så som udgangspunkt kan vi altså ikke støtte det her jeg synes det ville være noget helt andet hvis vi stod i dag og skulle diskutere

hvordan man skulle modernisere værnepligten

at der på mange måder godt kan være behov for at diskutere men det her er jo er jo bare en en forøgelse og

soldater blandt andet til

en modernisering af værnepligten sådan at man for

nævnt her at der er behov for at styrke beredskabets opgaver

ligger en masse udfordringer i forhold til klimakatastrofer og andet hvor værnepligtige kunne spille

det er det vi skal se på det er vigtigt for os at der kommer mere fokus på de civile opgaver

liberal alliance under forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig kæmpede hårdt for at styrke frivilligheden i forsvaret blandt andet ved at fritage en række værnepligtige som har fået deres værnepligt udskudt for tjeneste vi deler naturligvis intentionen om at styrke det danske totalforsvar særlig med tanke på den sikkerhedsmæssige situation vi står i med rusland der rasler med sablen og vores sikkerhedsgaranti i nato der ikke er helt så

det er fint med udvidelsen af de værnepligtiges rådighed fra tre til fem år og så drøfter vi i øvrigt gerne praktikken omkring de tidligere ansattes

en oprustning at begynde at udvide på den her måde og det støtter vi

og som også var et tema da man drøftede

det seneste forsvarsforlig vores holdning til værnepligten

set meget meget klar vi er ikke tilhængere af værnepligten vi mener det er en gammeldags institution

uddannet så vi vi er ikke tilhængere af værnepligten vi må så se det her forslag som noget de partier

sådan per definition er en god ting og at de unge mænd

trænes i at værne vores fædreland

forsvarsforliget skalpen er

heller ikke tale om at man udvider det men

en udvidelse af værnepligten

der er fremkommet en række bemærkninger

som vi finder særdeles relevante det er jo dem der

så må sige sidder med de daglige problemer på det her område

vi skal ikke kun have fokus på indsatsstyrker ude i verden der gør vi det

forsvar i nærområdet

er igen kommet på den forsvarspolitiske dagsorden i forhandlingerne om

konservative meget på sinde at totalforsvaret og værnepligten blev styrket derfor blev vi rigtig glade for at det lykkedes at få så godt et forlig i hus sammen med de andre partier vi har også et ønske om fortsat at

vi skal kunne være i stand til at forsvare danmark også i østersøen og

i det arktiske område samtidig skal vi kunne deltage i fredsskabende internationale missioner med det seneste forsvarsforlig kommer vi et skridt nærmere det som konservative ønsker for forsvaret og det er en markant

lovforslag også et udtryk for med lovforslaget

opbygges der otte nye mobiliseringskompagnier som skal uddannes med henblik på indsættelse samtidig udvider vi muligheden for at indkalde værnepligtige til at indgå i totalforsvaret i tilfælde af krise og krig det er en meget konkret styrkelse af danmarks militære muligheder i tilfælde af kriser som i de seneste år er rykket tættere på vores grænser derfor bakker vi konservative

et mere alvorligt trusselsbillede end i nogen anden periode efter murens fald og i tilfælde af krig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

lad mig så afslutningsvis endnu en gang takke

forhandlingen er åbnet herre simon kollerup socialdemokratiet

og glat på dækket fiskeri kan være en barsk og til tider også en farlig bedrift måske blæser det og der er høj søgang man kan slå sig og komme til skade man kan miste livet hvis man falder over bord

i dag førstebehandler vi et lovforslag som bestemmer hvilke organisationer der vil være indstillingsberettiget til at deltage i bestyrelsesarbejdet i fiskeriets arbejdsmiljøråd lovforslaget introducerer nye aktører som repræsenterer fiskere og ansatte om bord foreningen for skånsomt kystfiskeri og

vil efter lovændringen kunne indstille et medlem hver til bestyrelsen samtidig udvides antallet af pladser i bestyrelsen fra otte til ti så ingen af de nuværende medlemmer behøver at miste sin plads på grund af lovændringen lovforslaget skal ses som en del af et større hele på fiskeriområdet hvor implementeringen af vækst og udviklingspakken for dansk fiskeri fra december to tusind og atten har ført til et politisk ønske der har nødvendiggjort ændringerne på den måde som det sker nu

støtter vi i respekt for de aftaler vi indgår lovforslaget

klæder det os altid bedst når vi kan lave forbedringer i helt bred enighed sådan ser man også på det i dansk erhvervsliv den brede enighed inde på christiansborg borger for langtidsholdbare løsninger og det kan man indrette sig efter så derfor blot en tak til partierne bag fiskeripakken for den kurs der er blevet sat ikke mindst naturligvis til regeringen for at have tilsluttet sig den førte politik og dermed understøtte den retning fiskeripolitikken bevæger sig i i disse

med de bemærkninger skal jeg bare meddele at socialdemokratiet kan støtte lovforslaget

til at forebygge arbejdsskader og skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø for de mange fiskere der hver dag gør et flot og fantastisk stykke arbejde deres arbejde bidrager til dansk eksport og bruttonationalproduktet i stor grad og dermed selvfølgelig også til det samlede danske samfund med lovforslaget som vi behandler her i

rådet udvides fra otte til ti medlemmer hvilket giver plads til nye organisationer i henhold til den aftale der er lavet

ser på de små fiskere som sejler ud tidligt

og er på på havet en enkelt dag og kommer hjem

andre arbejdsmiljøforhold på disse små skibe

er vigtigt at den type arbejdspladser også er repræsenteret i

så spørgsmålet hvilken organisation der skal varetage de små fiskeres interesser

arbejdsmiljøråd jeg synes det vil være allerbedst hvis vi lige får sikret at de laver en tiltrædelsesoverenskomst eller en rigtig overenskomst så de er en arbejdsgiverpart i rådet derfor er der nok behov for at vi lige via en udvalgsbehandling får præciseret det og det kunne være en fordel hvis

vi kommer frem til andenbehandlingen af lovforslaget

udvide antallet af medlemmer i fiskeriets arbejdsmiljøråd fra otte til tiende så er det nemmere at lave en sammensætning som

bliver repræsenteret så det både er

fiskere som som sejler ud og er på havet i nogle dage

skibe som sejler meget langt væk og er på havet i over en uge så det er samtlige arbejdsmiljøforhold i fiskerierhvervet som bliver håndteret i fiskeriets arbejdsmiljøråd

arbejdsmarked er en god og stærk model som vi skal værne om men det har åbenbart vist sig nødvendigt at fremsætte lovforslag om sammensætning af fiskeriets arbejdsmiljøråd og nogle af partierne bag fiskeripakken har ønsket dette lovforslag

er det jo et rigtig fornuftigt forslag at udvide med de her nye organisationer

udvider og ændrer i sammensætningen af fiskeriets arbejdsmiljøråd det synes vi er sundt og fornuftigt

derfor er vi også i sf rigtig glade for den udvikling der

de senere år hvor vi har sagt at der være ordentlighed i fiskeriet

sikre en en ordentlig sammensætning

i sf er fuldstændig enig i

sagde og også

skal være en generel praksis det her er en specifik løsning for at løse et specifikt problem der specifikt er for fiskeriet nemlig at vi har rigtig mange fiskere

mindre både dem vil vi gerne give en håndsrækning fordi vi kan se at den

foreningen for skånsomt kystfiskeri

3f er kommet med er jo helt reelle nemlig

på området generelt skaber det her en præcedens det ønsker vi ikke i sf og derfor synes jeg også

alle partierne og også meget gerne med ministeren for det er jo et fælles ærinde finder en løsning eller

for et specifikt område sf er med i aftalen og vi støtter den selvfølgelig vi synes bare at det

på sin plads at det også bliver gjort tydeligt at det her ikke

men det er jo det det er

er jo den danske model man går ind og angriber ved ikke at anerkende arbejdsmarkedets parter at det er dem der tager de her beslutninger

det og laver lovindgreb

den danske arbejdsmarkedsmodel som baggrunden for den modstand mod at medtage foreningen for skånsomt kystfiskeri efter

opfattelse bør alle ligne de organisationer der er overenskomstparter på det pågældende område

og lignende råd og nævn

organisationer og på alle områder så det er tankevækkende at vi her griber ind med det kongelige danske

folkeparti i et angreb på arbejdsmarkedets parter for

har man tvunget ministeren til at komme med et

selvfølgelig selv skulle løse det her

skulle holde os langt langt fra det her det her er

lukke døren op til at vi som politikere begynder

det skal vi lade være med det skulle vi også have ladet være med her

loyale og bakker op

det som vi har været enige om i fiskeripakken

del af fiskeripakken er en rigtig dårlig løsning og det er det er virkelig en mærkedag især for

man nu begynder med at angribe den danske model det synes vi

det konservative folkeparti er en rigtig dårlig

den danske model det er jo næsten til at få tårer i øjnene over men men det jeg så kunne tænke mig at spørge ordføreren fra det konservative folkeparti om og som jeg også nævnte lidt i min egen ordførertale

om man kunne lave bemærkninger til

betænkningstekst som fik indhegnet den udfordring der kan være

set at der kan være vil man være indstillet på at drøfte muligheden for at lave de bemærkninger der gør at det angreb som det konservative

holde sig fra så jeg har

og df som jo har været bannerførere for det her ønsker at der er nogle specielle personer der skal have plads i et råd så må de komme

jeg vil altid tage imod med åbent sind

at finde løsninger her og derfor tror jeg også at vi vil inddrage det konservative folkeparti i

at finde de linjer der skal til helt konkret kunne jeg tænke mig at spørge om herre orla østerby ikke mener

jo direkte så derfor er det jo

direkte angreb hvor vi som politikere

laver et lovindgreb det har vi gjort nogle enkelte gange i danmark

er brudt sammen men på et arbejdsmiljøområde har man ikke set

er to partier med herre simon kollerup og herre ib poulsen i spidsen der er ude at lave et frontalangreb på den danske model og det er mig uforståeligt at de andre partier i oppositionen kan være med på den her

fordi man vil hjælpe en enkelt organisation

lave det her lovforslag når man har et flertal der siger at man vil have den men i skal ikke komme

så derfor gør jeg det fra folketingets talerstol fordi det er ret vigtigt at det her bliver sagt jeg ved godt

helt usædvanligt at en organisation som ikke kan lave aftaler på

lønforhandlingsområdet lige pludselig bliver puttet ind på en speciel bestyrelsespost

alle typer fiskeri kan kan blive tilgodeset i i arbejdsmiljøarbejdet jeg kan godt følge ordføreren hvis det er sådan at

tiltrædelsesoverenskomst eller en overenskomst at så har vi

fsk inden vi kommer frem til andenbehandlingen skriver under på en overenskomst eller en tiltrædelsesoverenskomst

godt tænke mig at høre ordføreren hvis hvis det ville ske

det antal organisationer som kan være med i et arbejdsmiljøarbejde og dermed har man mulighed for at forholde sig seriøst til at der kan være

andre arbejdsmiljøforhold på et lille skib med

arbejdsmiljøråd rundtomkring i danmark men der ligger

fuldstændig fast procedure for det her og det er at vi politikere

blander os udenom så selv om vi har masser af ønsker

nogle andre om dem men selve forhandlingerne omkring det her er normalt ikke i salen

mange mange kloge meninger om hvordan vi vil have at organisationerne

skal varetage deres interesser men vi har indtil nu ladet være med at blande os og

vi vi forsøger at forholde os til arbejdsmiljøet i fiskeriet

et lovforslag her som sikrer at der er flere organisationer som kan være med i det arbejde og det kan jeg altså ikke se skulle være noget problem jeg synes at

så er der noget problem når man ligesom ser på det overordnede og hvad

vi nu begynder at blande os i arbejdsmarkedsparternes opgave det er den danske model det er noget som vi har værnet om igennem mange år

når vi ser på det fredelige arbejdsmarked vi har i danmark derfor skal vi lade være med at begynde at blande os i når der er nogle parter der skal finde ud af hvem der skal have nogle poster så skal vi lade dem selv finde ud af det fordi det er overenskomstbelagt

fiskeripakken hvor der er et ønske fra partierne bag fiskeripakken om at sammensætningen af fiskeriets arbejdsmiljøråd ændres så særlig foreningen for skånsomt kystfiskeri får en plads i rådet og det opfyldes med lovforslaget med lovforslaget

laves der den ændring af fordelingen af pladser i rådet at på arbejdsgiversiden får danmarks fiskeriforening producentorganisation danmarks pelagiske producentorganisation og foreningen for skånsomt kystfiskeri indstillingsret til pladser i rådet og på arbejdstagersiden får 3f og

søfart indstillingsret til pladser i rådet for fortsat at sikre at rådet består af et ligeligt antal repræsentanter for arbejdstagere og arbejdsgivere er antallet af medlemmer af rådet foreslået udvidet fra otte til ti medlemmer udnævnelsen af rådets medlemmer vil ske snarest muligt efter at loven måtte blive vedtaget jeg ser frem til den videre behandling af lovforslaget og jeg håber på en konstruktiv drøftelse i udvalget tak for